lovforslag nummer fyrre

til miljøministeren er anmeldt følgende spørgere birgitte josefsen

hvis der er flere der ønsker at melde melde sig som spørgere

skal de gøre det nu

begge op til to minutters taletid og herefter følger

den første der har et spørgsmål til

ministeren

fri abort frem til udløbet af den attende

ved en scanning frem til den attende uge som viser kønnet

sine egne bevæggrunde uden at bede nogen om tilladelse og uden at skulle leve op til nogen særlige kriterier jeg synes det er fuldstændig afgørende

slå fast at i danmark har vi ikke i hjemmel i lovgivningen til at give tilladelse til abort efter tolvte svangerskabsuge

skal være lovligt og det mener jeg heller ikke fremadrettet skal være lovligt jeg mener det er en fornuftig lovgivning at have

har vi jo også et abortankenævn som ikke

på noget tidspunkt til en abort efter tolvte uge på på baggrund af at en kvinde nu måtte ønske sig et barn med et andet køn og sådan mener jeg også

fået foretaget en abort på grund af køn herhjemme i danmark

mig at høre hvordan ministeren vil arbejde for at vi eventuelt kunne få lavet nogle aftaler vi arbejder jo efterhånden meget

i nordisk råd i næste uge hvor man kunne tage det op med sine nordiske kollegaer der er

parlamentet hvor man netop også kunne tage det op

at det her ikke sker er det noget

kønsscanninger før attende uge sådan

steder hvor man ligesom kan sætte ind eller hvor ministeren mener vi måske

der sikrer at vi ikke ser den her trafik som man forventer

så kan man jo gå et andet sted hen og få den det er jo det der er

vi har en grænse der hedder tolv uger i danmark og en anden grænse i sverige og så er virkeligheden jo

også være at barnet har et andet køn end det man ønsker sig

at man ikke må oplyse barnets køn frem til uge atten er

kvinder der måtte være optaget af det i at købe sig til den scanning i et andet land derfor tror jeg at det vi har at gøre med her er en grundlæggende etisk debat som jeg meget gerne vil løfte sammen

fravælge børn på grund

derfor vil jeg bare gentage det som faktisk var mit svar på spørgerens spørgsmål nemlig

er en holdningsmæssig diskussion det er en etisk kamp som jeg mener at

lave lovgivning og spørgeren selv været inde på det betyder at de mennesker der i dag mener at det er acceptabelt at det holdningsmæssigt

andre steder alligevel derfor mener jeg det er en vigtig diskussion

selvfølgelig inddraget da det kom

punkt en fordi den gruppe af smertespecialister som ministeren selv omtaler aldrig nogen sinde kom på høringslisten og endelig punkt to

et program for et møde på odense universitetshospital fra den sjette november to tusind og ti altså for to år siden

lægemiddelstyrelsens tilskudssektion har deltaget som oplægsholder

adskillige af de protesterende smertespecialister

som oplægsholdere og deltagere

i øvrigt arrangeret af danske smerteforum det er altså to år siden to tusind og ti

at man kan oplyse over for udvalget både mundtligt i samråd og skriftligt via svar at man ikke på forhånd var bekendt med gruppen af smertelæger

er

og kigger på de to høringslister blev de aldrig nogen sinde optaget dansk smerteforum som jeg må gå ud fra at ministeren mener er et fagligt selskab blev først optaget på høringslisten efter at de selv henvendte sig men ministeren omtaler her den gruppe af specialiserede smertelæger men de kom altså aldrig på høringslisten så mener ministeren at man har udtalt sig

praktiserende lægers organisation har indsendt et høringssvar vi snakker jo

lægeforeningen indsendte høringssvar hvori det fremgik

nogen bemærkninger og så er der en kreds af smertelæger der har henvendt sig og deres henvendelse er jo blevet taget med

en målsætning om en behandlingsgaranti på en måned også for de ikkealvorlige ikkelivstruende sygdomme det kunne være interessant at høre

i virkeligheden giver den differentierede behandlingsgaranti som ministeren jo lægger op til

af de sundhedspolitiske mål som

såmænd hverken som et skud for boven eller chikane eller chikane eller hvad det var ordføreren spurgte ind til

vil vide nu han kender vores forslag går den differentierede behandlingsgaranti ud på at man maksimalt

en region vurderer at de har kapacitet til at indrette

de både kan sikre danskerne den grundlæggende markante forbedring der ligger i udredningsretten altså at man kan blive udredt inden for en måned at ansvaret er samlet

kan behandle både de mest alvorligt syge patienter hurtigere som jo er hele forudsætningen

at lave en udredningsgaranti og en differentieret behandlingsgaranti

skulle fremlægge en politik

jo grundlæggende er mindre ambitiøs end den

politik som man for eksempel ser i region sjælland hvis vi nu leger

at alle fem regioner sagde at de bevarer behandlingsgarantien på på en måned hvordan ville ministeren så svare hvis man påstod at ministerens forhold til behandlingsgarantien var mindre

skulle stå på en venteliste

de ansvarlige politikere i region sjælland herunder repræsentanter for ministerens eget parti siger vores borgere i region sjælland skal da ikke

to måneder vi har som målsætning

maksimalt må være en måned

ventetid eller ved den visionære behandlingsgaranti på en måned som regionspolitikerne i region sjælland herunder repræsentanter for sf

mennesker med alvorlige sygdomme kan behandles før fordi det

så det er en markant forbedring som vi kan være rigtig stolte af

sygdomme som ofte er mindre alvorlige men jo i høj grad også over mod de sygdomme hvor der har været et privat alternativ her har regionerne skullet behandle inden for en måned ellers

vi sat det sundhedsfaglige skøn i centrum og derfor er det ikke korrekt som spørgeren siger at at det vil være meget lidelsesfuldt at stå på listen for lige præcis spørgsmålet om smerter er jo en af de ting som afgør sygdommens alvor

om det er inden for en måned eller to måneder så det er en af de ting der indgår når lægerne vurderer

ventelisterne i det offentlige tre og tredive uger og

jeg er bekymret for det her og jeg er bekymret for hvordan det vil ramme også

at ting der tidligere har været avancerede hjælpemidler i dag er almindelige forbrugsgoder det er ikke for at sige at vi er

for at sige at det er den vej det tit går med den teknologiske

som sundhedsminister har ansvaret for er de offentlige tilskud jeg kan ikke forsvare at vi fastholder et højt offentligt tilskud når prisen på høreapparater falder for hvad betyder det ja det betyder at de private forhandlere får en højere avance

får hjælp af så høj kvalitet som de har behov for jeg

har en klar forventning om at de private når de kan få høreapparater billigere

prisen følge med

at så er kvaliteten måske heller ikke den bedste jeg er bekymret for de mennesker det går ud over og jeg er bekymret for de borgere det går ud over jeg er bekymret for lange ventelister

må jeg bede ministeren

man ikke tager de her interessante

er jo et spareforslag fra ministerens side det er

der har behov for høreapparater det handler om at jeg som sundhedsminister ikke kan leve med at vi bruger vores begrænsede fælles sundhedsressourcer på øget avance hos private forhandlere

høreapparater overhovedet ikke ikke det handler bare om at sige at jeg har et ansvar for at vi får mest mulig sundhed for pengene og det er ikke god sundhed for pengene at sørge for at det

tilskud er uændret mens prisen høreapparater falder markant for det betyder ene og alene at de private forhandlere kan trække

et større overskud ud den form for overbetaling vil

at de mest syge skal behandles først vi kommer til at opdage sygdomme tidligere vi kommer til at få et system der fungerer markant bedre for patienten fordi det sætter patienten i centrum

skævvredet over mod behandling af sygdomme som oftest er mindre alvorlige og som kun dækker de områder hvor de private sygehuse kan og vil indgå aftaler med regionerne

at der er nogen rimelighed i jeg mener at det er en forkert skævvridning jeg mener

og derfor synes jeg at udredningsretten og en differentieret behandlingsgaranti er en

sygdommen udvikler sig eller fordi man går med store smerter eller fordi det lægger

store begrænsninger ind i livssituationen modsat den ordning der var under den

er det ikke nogen tilfældig sondring nu så

noget tilfælde hvem der venter og hvem der ikke venter

patient skal vente en måned eller to måneder kommer med den differentierede ventetid til at afhænge af

er mest syge dem der har mest behov

har læst på side seks eller hvor det nu er at stærke smerter er noget af det der gør at man skal behandles først så der er altså ikke andet

end spøgelser og skræmmende bussemænd i det spørgsmål hvor man fremmaner et af børn med store smerter der skal vente i længere tid

noget som helst med lægeløftet at gøre det er jeg enig med spørgeren i det er uændret under den nuværende

tidligere regering men når jeg siger at det var en tilfældighed og ikke et lægefagligt skøn der afgjorde hvornår man blev behandlet

kun var reel de steder hvor man kunne gå et andet sted hen og få behandling og derfor er der meget store patientgrupper i det her land

bruge den behandlingsgaranti til noget som helst derfor er jeg rigtig stolt

at ikke alle databaser indberetter og at nogle indberetninger er ufuldstændige en database skal jo som bekendt sikre produktudvikling og produktkontrol

nu har ministeren jo varslet at der i forlængelse af overmedicineringssagen fra psykiatrisk center glostrup skal laves et nationalt overvågningsprogram altså en slags database over medicinforbruget i danmark

at den medicinske database ikke ender som nogle af de øvrige databaser hvor indberetningerne ikke er komplette og hvor det er uvist om registreringsindsatsen fører til en dokumenteret bedre behandlingskvalitet

sundhedsminister er det fuldstændig afgørende at sige at vi

registreringer som ikke giver mening som ikke er med til

løfte kvaliteten af behandlingen og som ikke giver mening i det kliniske arbejde og vi skal ikke

et fælles ansvar der påhviler alle parter at undgå

at melde ind og råbe op og sige fra hvis man oplever unødvendige registreringer registreringer som man ikke kan se nytten af registreringer der ikke giver mening eller dobbeltregistreringer hvor man siger nu er det tredje gang på fire måneder

denne gang til danmarks statistik sidst var det til ens region eller hospitalsledelse på alle niveauer fra den enkelte afdeling over hospitalsledelser til

regeringsniveau og staten har vi et ansvar for at der ikke bliver registreret ting der ikke skal bruges i forhold til det

konkrete overvågningsprogram for lægemidler i psykiatrien som jeg går ud fra er det

som jeg omtalte på det samråd vi havde

og hele den meget meget ulykkelige sag på psykiatrisk center glostrup

gå i gang med at kigge på hvordan det design kunne se ud

det er jo helt rigtigt at sker der ikke indrapporteringer i sådan et overvågningssystem

i øvrigt ikke at ministeren svarede på mit spørgsmål

hvordan er det helt konkret at ministeren vil sikre sig at det her bliver et brugbart redskab vi taler altså om mennesker der blandt andet på psykiatrisk center glostrup har gået rundt nærmest som de rene zombier de har været overmedicineret og der har været sat liv på spil og det der er foregået er dybt kritisabelt jeg anerkender og jeg vil gerne kvittere for at ministeren

at finde veje til at vi kan undgå at det gentager sig men det ændrer ikke på at ministeren altså ikke har svaret på mit spørgsmål hvordan er det

der er nogle individsager undervejs og og i forlængelse af regionens handling og sundhedsstyrelsens tilsyn er der sket forandringer ændringer opstramninger osv

på psykiatrisk center glostrup så der er ikke nogen tvivl om at der skulle mere til end hvad man ville kunne have opnået hvis man havde haft et overvågningsprogram for lægemidler i psykiatrien men det tror jeg nu stadig kan være

i sundhedsvæsenet ikke falder tilbage på det var for at sige at

man oplever nu i sundhedsvæsenet i forhold til unødige registreringer

den er gammel den var der formentlig også før vk tog over det er nok ikke en ny diskussion og derfor påhviler der bare også alle sammen et ansvar for

nu skulle have et overvågningssystem som blandt andet skal være med til at sikre at den her sag ikke gentager sig og

adskille sig væsentligt fra det vi har set

resultat ud af vi må have respekt for at der er en faglighed og nogle mennesker der ved hvordan det skal gribes an det er klart at en forudsætning for det er at det skal virke

være oplagt at trække på nogle af de registreringer der foregår i forvejen

få et system indført der ikke fører til en masse nye registreringer men sammenkører nogle databaser

eller lægefagligt uddannet og derfor er jeg faktisk meget glad for at vi har en kompetent sundhedsstyrelse som jeg kan bede om undersøge hvad et muligt design for

for at bekrige hinanden så nu prøver

stod en masse grønne organisationer og sagde i snyder på samtlige parametre inden for eus direktiv

dialogen og finde ud af hvordan vi kan arbejde sammen

koster en masse penge i advokatomkostninger og så stiger lønningerne det egentlig var meningen dengang man lavede noget om var jo at det skulle blive billigere for borgerne hvordan vil ministeren sikre at det også bliver billigere i den sidste ende og har ministeren på nuværende tidspunkt en opgørelse over hvor mange penge borgerne har sparet på det her område

som er det næste regeringen jo gerne vil gøre noget ved hvordan vil ministeren sikre at det samme ikke sker en gang til

der bliver forgyldt hele vejen hen til deres kontorer og så samtidig

stort honorar efterfølgende det gælder vel om at sikre at vi får det billigst muligt for borgeren det i hvert fald derfor at dansk folkeparti var med til den aftale om vandsektoren

at det her ikke sker eller er ministeren ligeglad med det og synes at de her honorarer

at sikre innovationen også kan sikre at borgerne får en ordentlig pris

nogle penge til sine bestyrelsesmedlemmer fordi det

ude i de enkelte selskaber er det ikke rimeligt nok at man ligesom siger vi har jo førhen leveret vand

det samme må vi også kunne gøre

vi sikrer at affaldet kommer væk og at det ikke bare bliver dumpet ude i naturen men derfor behøver honoraret vel ikke at stige ja mange hundrede

aftale på et eller andet niveau

ordføreren kigger på hvad

et storcenter i udkanten af en by

vi skal huske at vi nu vender tilbage til et meget stort grundigt stykke arbejde der blev lavet i to tusind og syv

et storcenter for eksempel i det vestjyske eller nordvestjyske område som kunne give handel fra for

samtidig lægger deres handel

og honorarer til bestyrelsesmedlemmer i et vandselskab

efter selskabsloven

kan medlemmer af et kapitalselskabs ledelse

et fast vederlag eller et variabelt vederlag som ikke må overstige hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang eller hvad der må anses for forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske stilling jeg kan derfor ikke som økonomi og indenrigsminister udtale mig om hvorvidt et honorar

i et konkret vandselskab er rimeligt i medfør af selskabsloven

her forskellige ting til grund i vurderingen af hvor højt honoraret skal være altså det må ikke overstige hvad der er sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang samt hvad der er forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske stilling imidlertid vil jeg pege på

at offentliggøre de vederlag som kommunalbestyrelsesmedlemmer modtager for at varetage blandt andet bestyrelsesposter i et vandselskab når hvervet udføres efter valg eller efter forslag af kommunen formålet med den offentliggørelsespligt er at skabe åbenhed

kommunalbestyrelsesmedlemmer har ved siden af

den åbenhed som giver offentligheden og

kommunalpolitikeres vederlag og giver mulighed for præcis ligesom her at rejse en debat om hvorvidt niveauet for det vederlag nu er rimeligt eller ej

tager debatten selskabets generalforsamling for

tyvetusind kroner i honorar for at gå til ét møde det kunne jeg også godt tænke mig

tidligere på året dukkede diskussionen jo op

den honorering som kommunalbestyrelsesmedlemmer på almindelige vilkår får for deres

og der var jeg en sjælden gang enig med ministeren i hendes udmelding

gælde bare fordi der er en enkelt kommunal funktion nemlig her

omfattet af det som gælder for aflønningen på alle andre områder

afholde det honorar som man så åbenbart synes er rimeligt i forhold til hvervets art

er i hvert fald det jeg selv gør at skille tingene

handler om hvordan vi vederlægger og

og så er der noget der handler om honorarer

i et selskabs bestyrelse det er som sagt styret efter

til arbejdets art og omfang og selskabets økonomiske stilling

selskabs vederlæggelse er selvfølgelig i pligten til offentliggørelse som blandt andet kan

for de forbrugere der er tvunget til at købe vandet hos dem og på den måde finansiere det men det var jo ikke meningen med at lave selskabsgørelse af vandsektoren at man

hæve priserne for at finansiere

bestyrelsesmedlemmerne så jeg er

afløser nogle lokale kommunale selskaber hvor lønningerne har ligget på fem tusind kroner om året

skal stå til regnskab over

i forhold til den vandpris som borgerne så skal betale

et overnormalt vederlag til sig selv så jeg har ikke nogen

selskabsgjorde vandsektoren for ganske få år siden her i folketinget var jo at vi regnede med at man kunne opnå en

den måde man driver vandsektoren på så den kunne give lavere forbrugerpriser

milliard kroner man regnede med at

i stedet for bruger mange af de sparede midler på at udbetale lønninger til til bestyrelsesmedlemmerne som så kommer

på et mødehonorar på tyvetusind kroner per møde

oplyst grundlag og derfor lige præcis pligten til at offentliggøre

og på vandkøbernes vegne skrue honoraret op til sig selv

sætte det op eller

det skal gøres og det synes jeg er en ordentlig og rigtig ting at gøre

en organisation

af den pågældende sag om støtte fra enhedslisten til antifacistisk aktion line barfod der er ansvarlig i enhedslistens forretningsudvalg har sagt at hun har svært ved at se problemet i at enhedslisten har støttet antifacistisk aktions tur til stockholm det er det de har gjort og henviser

mener ministeren så ikke det er problematisk at regeringens parlamentariske grundlag der selv bekender sig til

egentlig bare betaler andre organisationer for at gøre

justitsministeren på regeringens vegne tage afstand fra

i øvrigt skal være med til at håndhæve lov og orden

så det er meget naturligt at spørge justitsministeren og spørgsmålet er

at enhedslisten vil støtte en militant organisation vil ministeren så

enhedslisten støtter

er jo derfor det er relevant at spørge regeringen og en af regeringens fremtrædende ministre

kræve at det parlamentariske grundlag afholder sig fra at yde støtte

vil bruge vold i deres politiske arbejde det

tidligere justitsministre bord hvordan har ministeren det egentlig

at regeringen har et parlamentarisk grundlag der i hvert fald

yder støtte til en organisation der om nødvendigt virker ved vold er det værdigt for danmarks regering at den støtter sig

ønskes der eksempelvis redegjort for

baggrunden for de trufne beslutninger hvilke overvejelser og økonomiske beregninger der har ligget

en beskrivelse af processen der ledte op til den pågældende beslutning og beslutningens personalemæssige

administrative konsekvenser her i dag er

temaet københavns politis beslutning om fra den første december at

nedlægge den såkaldte ryttersektion spørgerens parti er selv med i flerårsaftalen bag politiet

ganske udmærket godt at politiet hver eneste dag skal

prioritere og omprioritere ressourcerne christianiaindsats pushere på vesterbro rocker og bandeindsats og andet kræver dette spørgsmålet drejer sig altså her også om tilrettelæggelsen af

mit helt overordnede svar er at jeg ikke mener at det er min opgave som justitsminister

mig i den slags beslutninger helt generelt tror

at vi er bedre til at lede dansk politi rundtomkring eksempelvis i politikredsene eller hos rigspolitiet det tror jeg at dem der er veluddannede

det og har mange års erfaring er langt bedre til end vi er vi skal sætte rammerne for arbejdet og det er det vi gør med den aftale som spørgerens eget parti dansk

aftale som vi lavede sidste efterår

også mest rationelle måde inden for de økonomiske rammer der nu engang er i

mig lidt mere direkte til det spørgsmål som er stillet så vil

helt overordnet støtter og bakker op om de tiltag som indebærer en effektivisering af dansk politi og som dermed bidrager til at sikre at borgerne

mest og bedst muligt politi for deres skattekroner det gælder også københavns politis beslutning om at nedlægge ryttersektionen de nærmere detaljer om de konkrete

sådan en administrator der

klippe budgetterne

alle mulige steder men det var i øvrigt slet

ministerens holdning til det ridende politi

dominerende set fra dansk folkepartis side

andre myndigheder i øvrigt skal være tæt på borgerne udvise nærhed og give tryghed

noget som det ridende politi netop giver meget tryghed for borgerne

fordi man der har nogle mennesker og nogle heste der indgyder tillid til at der er styr på det fra politiets side

meget kendt indslag i bybilledet i københavn der er stor folkelig opbakning til det ridende politi

et antal heste og et antal

sat meget meget store spørgsmålstegn ved om ikke det er en nødvendig udgift at man har det ridende politi

ridende politi i mange af de lande vi sammenligner os med så vil ministeren ikke tilkendegive sin holdning til det ridende politi eller er man bare administrator der er ligeglad med

er kommet frem til den konklusion at der nu skal prioriteres anderledes

er mest mulig effektiv i forhold til de udfordringer som

til den her sag og det synes jeg ligger meget fint i forlængelse af den ånd der som sagt er i den flerårsaftale som

i de her lande meget glade for ridende politi og tillægger det faktisk stor politimæssig

er en god måde at vise flaget på og

det er vigtigt at man ikke slækker på trygheden ude blandt københavnerne hvor man altså er glade for det her ridende politi

at der er mere end otte tusind fem hundrede borgere der har skrevet under på

de gerne ser ordningen med det ridende politi

kunne tænke mig svar på og kan ministeren

skulle give i besparelse hvis man

at man har den mest mulig effektive anvendelse af de ressourcer man har således at man kan

man ikke synes godt om det ene eller

hen noget at gøre med at man er nødt til at have den her tilgang til at sikre en effektiv anvendelse af ressourcerne og at

står over for det er

og indsigt der ligger bag det og det synes jeg vi som politikere skal have fuld respekt

ikke en meget god demokratisk ventil

de borgere som nu lader sig stille op til

vi ikke synes fungerer godt nok det kan man som borger og dermed får man mulighed for at øve indflydelse på den demokratiske proces jeg synes det sidstnævnte

nogle superadministratorer der ikke har nogen holdninger kan ministeren ikke godt se at det virker noget arrogant over for de mange mennesker som virkelig ser

har nogle holdninger her at at de så må møde en lukket dør

på vesterbro hvor spørgeren også selv var vældig aktiv og skulle bruges flere ressourcer der har været løbende diskussioner gennem flere

tilstedeværelse i vores samfund hvor der

skulle bruges flere ressourcer

politiets opgave inden for de rammer og den aftale som spørgeren i øvrigt selv har været med til at lave at finde svar på hvordan man optimerer organisationen og hvordan man sikrer

en sådan aftale rent faktisk kan indfries

er en ledelsesopgave i en moderne organisation som

skal overlade til ledelsen i det her tilfælde københavns politi at afgøre det tror jeg

ja så vil han eller hun kunne straffes med bøde eller med fængsel i indtil tre år

det fuldstændig uacceptabelt hvis en udlænding der er

udvist af landet med et indrejseforbud igen rejser ind i landet for at begå ny kriminalitet

fair nok at ministeren har en holdning til om det er rimeligt eller ej

men man står her i en situation hvor det

omkostninger til afsoning bliver misbrugt

i forbindelse med den her sag

om ministeren synes at de regler der er i dag er

for eksempel har handlet rigtigt

i den periode indrejseforbuddet er meddelt for det gælder også når der er tale om

er omfattet af det fælles rejseområde inden for schengensamarbejdet og hvor der derfor ikke udføres

straffes med bøde eller fængsel i indtil tre år den strafferamme blev

en lovændring sidste

det skal i forbindelse med straffastsættelsen betragtes som en skærpende omstændighed hvis udlændingen er udvist af landet på grund af kriminalitet og må formodes at være indrejst i strid med indrejseforbuddet med det formål at begå ny

herunder også udvisningsreglerne det gælder også i forhold til strafferammen på op tre års fængsel for at rejse ind i landet i strid med

det er regeringens opfattelse at de stramninger har effekt og at der ikke er behov for yderligere

i danmark og sad og afsonede der er en forfordeling der givetvis af kapacitetshensyn i kriminalforsorgen

at røve en guldsmedeforretning og derefter en bank

som ofre jeg tror at de har svært ved at forstå justitsministeren at ministeren bare henholder sig til reglerne

når der tydeligvis er et problem her jeg kunne godt

ministeren om ministeren ikke kunne overveje et tættere samarbejde med for

tilbage i en kriminel løbebane det må sverige hvor de pågældende statsborgere

en politisk vilje til det men jeg skal forstå ministerens svar sådan at ministeren synes at reglerne er fantastiske intet skal laves om

udnytte det ved at tage tilbage til danmark og begå

at indrejse i landet i strid med et indrejseforbud

enten bøde eller fængsel i helt op til tre år så det er nok et lidt fortegnet billede at sige at der ikke sker noget der sker noget og så sent som

og rækker hånden ud og siger i bliver prøveløsladt efter halv tid der kunne det godt være at

ministeren havde en holdning om at vi i fællesskab skulle se på de løsladelsesregler så

man kan blive prøveløsladt efter halv tid eller endnu bedre

får et tæt samarbejde med de svenske myndigheder

jo mulighed for at sende de pågældende personer til afsoning i

det sparer de danske skatteborgere penge og det kunne måske sikre

at at den den svenske kriminalforsorg får taget hånd

lang række regler ministeren kan

i fællesskab venstre lægger gerne stemmer til i folketingssalen

i sverige og man kunne nu også som minister måske have den generelle holdning at vi skal presse endnu mere på for at sikre at vi får afsoning i hjemlandet

omrejsende udenlandske kriminelle det har vi jo gjort med eksempelvis oprettelse af indbrudstaskforcer

og der er nogle der bryder de regler der er

gennemført en hel række skærpelser af udlændingelovens udvisningsregler og senest

reglerne om indrejseforbud jeg må sige er et fortegnet billede at sige at der ikke sker noget der er sket mange ændringer der er sket skærpelser

som sidste sommer og politiet har

så sent som i den aftale som jeg selv har været med til at lave med

uden unødvendig forsinkelse at efterleve de afgørelser som nævnet har truffet i forhold til kommunen

har tillid til at de kommuner og de myndigheder som skal håndtere borgernes sager gør det ordentligt

hvis de får en påtale om at de ikke har

myndighederne overholder lovgivningen

det tilfælde at det ikke skulle ske og det kontrolsystem går ud på at lovgivning

som bliver varetaget efter reglerne i lov om kommunal styrelse

det ligger under økonomi og indenrigsministeren økonomi

tilsynet har kompetence

afviser at yde den hjælp som det sociale nævn har afgjort at

er det er blevet gjort opmærksom på det svar så for at

have tillid til de offentlige myndigheder

også kommunerne borgernes tillid er dog under ingen

også meget bekymret over de historier der har været fremme i

at kommunerne beskyldes for ikke at have iværksat den hjælp som

hvis det er det der er situationen og kommuner ignorerer afgørelser

ankesystemet eller spekulerer i at forhale leveringen af

og derfor skal vi have manet de her historier i jorden

kommunerne skal påtage sig et ansvar for at

det drejer sig om derfor skal vi handle herindefra og det skal vi gøre

men hvor kommunerne ikke retter ind og og følger nævnets afgørelse

og sådan sidder de fanget i flere år den her familie

har sendt spørgsmål til ministeren om har boet

fuldstændig urimeligt derfor vil jeg gerne have at ministeren

været tale om en ulovlig udeladelse fra kommunens side har kommunen rettet ind efter statsforvaltningens behandling af sagen

ikke grundlag for tvangsbøder

jeg synes det er vigtigt at vi har tillid til vores system vi må regne med at kommunerne

betyder altså at man har muligheden for at få sin sag bragt ind men heldigvis er det

i kommunen den her familie har sådan set fået medhold rigtig mange gange af det sociale nævn

når man kan se at der er så mange sager i øjeblikket hvor kommunerne ikke følger nævnets afgørelse så skal vi træde i karakter herinde

skal være nogle sanktionsmuligheder ud over tvangsbøder kan man forestille sig at en borger der får medhold

har fået frataget sit hjem eller andet får en kompensation

personlig assistance hvor man har ansat en hjælper eller

nogle sanktioner til for at kommunerne efterlever

er problematiske og jeg tager drøftelser med kl om hvordan vi håndterer det jeg har en løbende dialog med

lavet et partnerskab med kl hvor vi er enige om at

det her er noget af det som jeg naturligvis tager

og får at vide at

medhold at det er en evig evig kamp og at de bliver modarbejdet

omtalt i flere medier

skal vi have lavet noget om nu og her familien som jeg omtalte bor stadig væk på vandrerhjem og det er dybt problematisk altså hvor langt skal man gå for at borgerne

krav på efter lovgivningen og som de sådan set har fået medhold i

vi bliver nødt til at handle handle hurtigt

forventer at ministeren gør noget ved det her for det er

kommunaltilsynet det vil sige også politikere det sociale nævn eller andre der mener at en kommune overtræder lovgivningen det er naturligvis sådan i danmark at borgere skal have den hjælp som de er berettiget til

set ikke være nødvendigt at det skal ske med inddragelse af kommunaltilsynet det er derfor vi har

der er enkelte sager der verserer

at det fremgår af økonomi og

er det under økonomi og indenrigsministeren at

efter statsforvaltningens behandling af sagen

hele europa

omkring os vælger at bure sig inde hvis vi skal

kræver det sådan set at samhandelen fortsætter og en øgning af tolden er decideret det modsatte

helt konkret ved vi jo at er gartnerier der mister arbejdspladser

ost på oksekød og på lammekød så vi har desværre kun set toppen af isbjerget hvis man kan

under eøs aftalen står der i artikel nitten at man skal liberalisere på

men man har altså ikke nogen muligheder over for norge

det er et af verdens allerrigeste lande der agerer på den her måde så vi tager det op i nordisk råd

en lille smule nørdet nede i toldlinjerne

over i en anden kategori

at der måske er en tendens til en vis form for overlæg i det her

måske en lille smule trist så jeg håber at de norske politikere

tidligt indspil til kommissionen en genoptagelse af forhandlingerne med norge

det virkelig kan få store konsekvenser også rent arbejdspladsmæssigt og at det let kan brede sig som

desuden har

med nordmændene for at gøre dem opmærksom på at vi ser alvorligt

tendensen i verden at vi ser lande bure sig inde bag toldmure det er

brug for også at komme uden for eus grænser og det

er jo norge som desværre så burer sig inde

det er noget regeringen lægger stor vægt på

hospitaler kan styrkes så meget at der ikke er behov for de private tilbud det handler ikke som spørgeren ellers lægger til grund i sit spørgsmål om at have et monopol det handler om at sikre den frie og lige adgang til sundhedsydelser for alle patienter og uden skelen til om der kan tjenes penge på det

kunne påvise at jeg ikke har anerkendt

benytte private alternativer hvis det offentlige sygehusvæsen af den ene eller den anden grund ikke selv har mulighed for at varetage behandlingen men mit udgangspunkt er var var og vil også være fremover at et stærkt offentligt sundhedsvæsen

er den bedste garant for den fri og lige adgang til sundhedsydelser den tidligere regerings favorisering af privathospitalerne har jo ikke mindsket uligheden

forgyldte den de private sygehuse og den skævvred prioriteringerne i vores sundhedsvæsen den tidligere regerings model for brug af privathospitaler sikrede jo ikke at det var en lægefaglig vurdering der lå til grund for hvilke patienter der skulle behandles først

for at gå andre veje derfor valgte regeringen at afskaffe skattefritagelse for sundhedsforsikringer og derfor vil regeringen fra to tusind og tretten indføre differentieret udvidet frit sygehusvalg

der frigør de ressourcer der sikrer en hurtigere udredning det er sund fornuft at vi sikrer hurtigere udredning og så behandler ud fra den devise at de mest syge skal til først det mener jeg alt i alt bedst sikres i et sammenhængende

så en anden diskussion men det er rigtigt at i det her interview som

nævner ministeren min drøm er at det private er overflødigt så har man jo også en drøm om at der skal være et offentligt monopol

hvis drømmen går på at der ikke skal være noget at vælge imellem så er det jo lig med at man har

monopol men ministeren blev alligevel noget mere nuanceret i anden halvdel af besvarelsen hvor

at vi i dag har et system

et alternativ hvis det offentlige ikke ikke kan levere inden for en given tidsfrist

regeringen og ministeren så dermed

at privathospitaler har en berettigelse som et vigtigt supplement til et stærkt

at øge ligheden i sundhed det er ikke et ideologisk mål for mig det må jeg måske forklare for venstre for

at det var et ideologisk mål for venstre at der skulle være et privat marked for sundhed det er ikke et ideologisk mål for mig at der ikke skal være private udbydere det er et mål for mig at vi skal have så høj grad af lighed i vores sundhed som overhovedet muligt og at vi bruger vores fælles sundhedskroner der hvor de kommer alle danske borgere til gavn

dyreste patientforløb og vi kan se at

patienter som kræver behandling fra mange forskellige specialer

på overbetaling af privathospitalerne men i det

altså den bedste garant for at alle patientgrupper også de tunge de komplicerede de mest udsatte patientgrupper får en behandling af meget

ligesom regionerne kan bruge hinandens kapacitet er det hele taget vigtigt at vi udnytter kapaciteten godt nok for at få mest mulig sundhed for vores penge og hjælpe

jeg vil bare holde fast i at der altså er

træk ved den måde det private sundhedsvæsen fungerer på der er med til at

tunge patientgrupper nogle af de mest udsatte i vores samfund altså ikke

har sygdomme der kan tjenes penge på og derfor får de heller ikke gavn af at der er et privat sundhedsvæsen og derfor vil jeg til stadighed fastholde at vi skal have et

berettigelse som et vigtigt supplement til et stærkt offentligt sundhedsvæsen det tror jeg at nogle vil mene

nye toner fra sundhedsministeren men det glæder mig utrolig meget at

i virkeligheden også her vi kan snakke om ulighed i sundhed

skal vente længere på behandling det er da en uambitiøs målsætning på vegne af et stærkt offentligt sundhedsvæsen at flere skal vente længere jeg troede at vi politisk måtte være optaget af at flest mulige blev behandlet hurtigt

med en politiker fra venstre og nu har jeg nok snart afkodet hvad papegøjelisten går på for venstre når vi skal diskutere det her at flere skal vente

og behandling til tiden handler om at sørge for at gøre op med den skævvridning i vores sundhedsvæsen vi har set under den borgerlige regering hvor en måneds garantien har betydet en prioritering af de

der ellers var private behandlingsmuligheder for og at nogle af de patientgrupper som er allertungest

er blevet ladt i stikken det er jo det vi gør op med og så sikrer vi et system hvor vi får behandlet de mest alvorligt syge først det synes jeg er den rigtige måde at prioritere midlerne på

at det er det modsatte af at bekæmpe ventelister det bliver ikke rigtigt af at venstre gentager de samme papegøjesloganer

er optaget af at bekæmpe ventelister vi er optaget af at alle patienter i det her land får behandling af høj kvalitet og at vi sikrer at vi bruger vores ressourcer der hvor det faktisk også sundhedsfagligt giver mest mening

indflydelse på de priser og dermed også den eventuelle egenbetaling for patienterne som de private leverandører af høreapparater fastsætter

store og markante besparelser på offentligt indkøbte høreapparater hvilket også giver grundlag for lavere priser i privat regi det bør efter min opfattelse medføre at tilskuddet til høreapparatbehandling hos private nedsættes

ville være dårlig omgang med skatteydernes penge modellen ligner i øvrigt som den tidligere minister fra spørgerens parti der for lidt siden sad i formandsstolen selv fremlagde og som jeg da også går ud fra at spørgeren og spørgerens parti fortsat bakker op om men jeg er da opmærksom på at de private leverandører selv med de lavere priser på høreapparater i princippet kan vælge at fastholde et højere prisniveau

som ordføreren formentlig også ved

i kraft i to år

udviklingen på området med private tilskud

udviklingen i ventetid på høreapparatbehandling

er de private forhandlere der afgør med sig selv hvor stor en avance de vil have og

at man kan få høreapparater billigere skulle lukke øjnene for det

samme som at pumpe fælles sundhedskroner ud til avance og overskud hos de private høreapparatleverandører altså dem der har de private klinikker

klinikker ikke sænker prisen som følge af

for et høreapparat

andre slags samfund man kunne finde på at gøre det fra statens side ingen nævnt ingen glemt til gengæld er det jo her i folketinget vi fastsætter tilskuddets

det nationale analyseinstitut kora der skal forholde sig til regeringens

det man reelt gør er at øge

om ministeren er af den opfattelse at sundhedsøkonomerne på det her område slet ikke har forstået noget af hvad det her handler om og derfor notorisk udtaler sig

ikke mener at det vil medføre en øget brugerbetaling og dermed jo heller ikke i dag burde have nogen problemer med at komme med en garanti for at det her ikke vil føre til øget brugerbetaling det er som om ministeren ikke vil forholde sig til at alle mennesker ude i den virkelige verden påpeger nogle negative konsekvenser

er det offentlige tilskuds størrelse

er virkelig dårlige købmænd og

kan opleve de samme besparelser eller i hvert fald noget

i virkelighedens verden at vi pumper penge ud

derfor er det eneste ansvarlige at sænke

tilskud så det afspejler den virkelighedens verden vi befinder os i

at de private leverandører lader det her komme de danske hørehæmmede til skade så står vi med en situation som jeg vil tage meget alvorligt jeg vil ikke konkludere

der kan rulles ud og det kigger vi på to år efter

er vi har lagt ind i det her lovforslag at vi følger det nøje og evaluerer det om to år

gidsler i det her ja så skal vi da kigge på om ikke der skal laves en anden model det drøfter jeg til den tid meget gerne med venstres sundhedsordfører der er forskellige muligheder

undersøge og redegøre for om de folkeretlige forpligtelser som påhviler danmark er blevet overholdt i forbindelse med tilbageholdelse af personer under den danske krigsdeltagelse i henholdsvis irak og afghanistan på den måde falder det omtalte videoklip naturligt ind under det arbejdsområde som kommissionen er blevet tillagt

i kommissionen

andre initiativer til

har auditørkorpset jo i går besluttet at genoptage undersøgelsen af det her spørgsmål om videoklippet så på den måde

én vej ind til at få afdækket hvad der egentlig

ministeren sagde at det var noget som irakkommissionen skulle undersøge

mig bare lidt med så alvorlige beskyldninger der kommer frem at det ikke er noget ministeren tager initiativ til skal undersøges med det samme enten gennem auditørkorpset eller

meget fornuftigt at auditørkorpset har gjort det samme

undersøgt de her ting sådan at man kan få redegjort for hvad omstændighederne

nogle af de spørgsmål

har jo al mulig interesse i at sikre at det her kommer til at gå hurtigt det

den anden oktober men det er ikke tilfældet det skete den ottende oktober

pressemøde senere samme uge ville præsentere billedmateriale som ville indeholde bevis på at forsvaret i forbindelse med en verserende retssag havde svaret ukorrekt på spørgsmål om videooptagelser under operation green desert samt at danske soldater skulle have observeret irakiske sikkerhedsstyrker mishandle irakiske tilbageholdte uden at gribe ind når det er værd at sige det

steder har set ud som om at ministeriet på det her tidspunkt modtog det omhandlede videoklip samme dag

orienterede ministeriet forsvarskommandoen telefonisk og dagen efter det vil sige tirsdag den

skriftligt forsvarskommandoen om at redegøre for på hvilket grundlag forsvarskommandoen tidligere havde udtalt sig om

hvilket grundlag man havde baseret sine tidligere udtalelser på og så oplyste forsvarskommandoen endvidere at man ikke kunne bidrage med yderligere oplysninger vedrørende påstanden om at danske soldater skulle have observeret irakiske sikkerhedsstyrker mishandle irakiske fanger det blev samtidig med orienteringen af forsvarskommandoen besluttet at orientere forsvarets auditørkorps som jo i

i går tirsdag oplyste at de ville genoptage efterforskningen

sagt fordi der den tolvte oktober da der blev afholdt forligskredsmøde

fremsat nogle oplysninger telefonisk som forsvaret ikke umiddelbart kunne bekræfte videoen var ikke tilgået forsvarsministeriet på det tidspunkt men blev først lagt på ekstra bladets hjemmeside den efterfølgende uge

forsvarsforligskredsen på fredagens møde

torsdag

ved om der er en sag eller der ikke

bliver jo selvfølgelig af gode grunde også spurgt af medierne og vi har jo alle

vi om man så må sige kommenterer på

de rigtige oplysninger og ikke på de forkerte det skylder vi forsvarets ansatte og de mange der gør en rigtig stor indsats for danmark

og derfor må man også se med en relativt stor alvor på

så indløber til ministeriet det er jeg også helt opmærksom på og

andre trossamfunds forhold

under social og integrationsministeren der for så vidt angår økonomisk

til at læse op fra ministerens område fordi det

social og integrationsministeren har besvaret en række spørgsmål om kontrol af

trossamfunds økonomi herunder spørgsmålet om udenlandske midler jeg kan henvise til besvarelse af udvalget for udlændinge og integrationspolitik almindelig del

hundrede og fjorten og jeg kan bakke op om social og integrationsministerens syn på at åbenhed generelt er en positiv ting social og integrationsministeren har endvidere oplyst at der ikke findes regler der giver mulighed for offentlig indsigt i udenlandske kilder til finansiering af opførelse af kirker moskeer med videre

indblik i ansøgernes økonomi idet der blandt andet skal fremlægges en kopi af det seneste årsregnskab inklusive resultatopgørelse og balance med hensyn til kontrol af den religiøse forkyndelse har social og integrationsministeren

grundlovens § syv og tres beskytter religionsfriheden og borgerne har således ret til at danne religiøse trossamfund og praktisere deres religion inden for grænserne af sædeligheden og den offentlige orden religionsfriheden indebærer bla at der ikke stilles krav om at et trossamfund skal godkendes af staten for at det kan virke i danmark grundloven er imidlertid ikke til hinder for at der kan stilles krav om godkendelse af trossamfund hvis de ud over hvad der følger af den almindelige religions og foreningsfrihed tildeles særlige rettigheder i borgerlige forhold

og foretage vielse med borgerlig gyldighed efter

moskeer der bliver

udgår den den mest ekstreme form for wahabisme

mord på homoseksuelle og og andre ting som som er så uhyggelige

at den der finansierer foretagendet også er den der bestemmer forkyndelsen og

den saudiske stat der så at sige bruger en moské i england til at komme med den mest ekstreme form for propaganda man

det undervisningsmateriale der udgår fra moskeen

der kommer til at kontrollere og styre forkyndelsen

der kommer til at udgå fra den her

når nu ministeren har så fornuftige holdninger på det her område

fra regeringens side kunne og at ministeren kunne opfordre sin kollega til at sige

pengene kommer fra det er vi vant til i folkekirken og det synes vi er gavnligt

pengene kommer fra og at man så i øvrigt

noget af afslutningen på svaret er følgende spørgsmålet om adgang til oplysninger om trossamfunds økonomi rejser en række principielle og juridiske spørgsmål der kræver grundigt

forarbejde forud for evt ny lovgivning en regulering af adgang til religiøse foreningers

igen og det hører jeg også

og

slog i den forbindelse fast at menighedsrådene og og provstiudvalgene handler som forvaltningsmyndigheder de er derfor underlagt den offentlige rets almindelige principper for beregning af gebyrer

af folkekirken i to tusind og ni konstaterede ministeriet imidlertid

to tusind og ni så i to tusind og ni påbegyndtes en proces med genberegning af kirkegårdstaksterne og man gav menighedsråd og provstier en frist til den første september to tusind og tolv til at få ajourført ajourført taksterne samtidig blev der

udsendt en ny vejledning til beregning af taksterne for at gøre det lettere at overholde de formelle krav til beregning af taksterne folkekirken fik således tre år til at genberegne taksterne og til at lade eventuelle stigninger ske over flere år ansvaret for

takstfastsættelse blev i to tusind og ni pålagt

men fortsat i dialog med menighedsrådene hidtil skulle provstiudvalgene kun godkende taksterne ændringen hang sammen med at det også

provstiudvalgene der har ansvaret for fastsættelsen af ligningsbeløbet i provstiet kirkeskatten og indtægterne fra kirkegårdene er de to primære

indtægtskilder i provstiet på mange kirkegårde er taksterne således steget enten fordi det

foretaget en beregning eller fordi beregningen ikke har været korrekt udført

enkelte provstier har stadig mulighed for at yde tilskud

et folkekirkemedlem der erhverver sig et gravsted ja man kan faktisk se at det sågar

for folkekirkemedlemmer at erhverve sig et gravsted jeg finder det faktisk helt rimeligt at folkekirken

og jeg finder det også helt rimeligt at folkekirkemedlemmer kan få tilskud til erhvervelse af gravsteder hvis menighedsrådet

bliver givet i tilskud hvis et menighedsråd vælger

bliver brugt mange penge på nogle mærkelige projekter

faktisk ville være

styrkelse hvis det var sådan at

nogle drastiske stigninger jeg er klar over det der forløb med de takstpapirer der er kommet i to tusind og

klar over og jeg er klar over historien i det

det overrasker mig hvor dyrt det faktisk er blevet

om om ministeren har en form for

til gravsteder som er så vigtige

at vi er nået hertil fordi man ikke har ajourført

er en gave der lige kommer

stor cigarkasse og det gør vi alle sammen ligesom de fleste også gør

så bliver der delt penge ud det gør der også

og det bakker jeg et hundrede procent op om og det hører jeg at herre christian langballe også

håber ikke at det jeg hører er

ind og blande mig i menighedsrådenes

fuldstændig enig med kirkeministeren i at det

enkelte menighedsråd der selv bestemmer jeg synes bare

i visse situationer

forskrækket over det jeg har ud over det selvfølgelig stor tillid til hvad de gør ude i de forskellige menighedsråd og provstiudvalg og det hører jeg også at ordføreren har men den her sag handler altså

taksterne op for at dække et underskud i folkekirken lad mig når jeg alligevel står her slå fast at de to ting